og det gælder især tingsekretærerne for vi bruger den gode gammeldags facon

tingsekretærerne være på deres pladser når vi når dertil

kan ikke uden tingets samtykke behandles i dette møde

er der nogen der ønsker at udtale sig det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning på den

stemmer ja rejse sig op og sætte sig ned og de der stemmer hverken for

rejse sig op og sætte sig ned og de der stemmer imod

en hundrede og fem stemmer

åbnet den første der får ordet er herre flemming møller som ordfører

lovforslaget her vedrører en ændring af lov for færøerne om rettens pleje i forhold til en samlet regulering af legemsindgreb konkret foreslås det at reglerne om

legemsindgreb i den færøske retsplejelov opdateres i overensstemmelse med reglerne i den danske retsplejelov det betyder bla

at lov om det centrale dna profilregister vil kunne sættes i kraft

færøerne i overensstemmelse med de færøske myndigheders ønske herom lovforslaget er en genfremsættelse fra sidste folketingsår og for venstre er det fortsat ligesom vi tilkendegav sidst af afgørende betydning at ændringerne for færøerne er i fuld overensstemmelse med de færøske myndigheders ønske herom vi noterer os derfor at det med lovforslaget fortsat forudsættes at de færøske myndigheders endelige udtalelse foreligger inden lovforslagets tredje behandling i folketinget i venstre kan vi således fortsat støtte op om forslaget ligesom vi i venstre ser frem til den videre udvalgsbehandling

socialdemokratiet kan også tilslutte sig lovforslaget som det foreligger vi synes det er en god idé at

til færøske forhold den anden del af lovforslaget hvor færøske myndigheder ønsker at overtage sagsområdet

for så vidt angår dansk og færøsk beskikkede advokater og således er

med den lovgivning som lagtinget er i gang med at gennemføre og vi afventer så

er tale om nogle fornuftige tilretninger

at advokater beskikket af justitsministeren kan udøve advokatvirksomhed på færøerne i samme omfang som advokater beskikket af de færøske myndigheder

side er fint det gør at der også her bliver tale om en større fleksibilitet på området og på sigt måske også en større ensartethed

en sigtet såvel udenpå som indeni om nødvendigt hvis

tre hundrede og to og tyve af fireogtyvende maj nitten ni og firs som de danske myndigheder fandt nødvendigt og som

som værktøj til politi og retsvæsen i

med de rettelser der finder sted med l to synes er vigtigt at slå fast at denne ændring er et ønske fra færøsk side sådan at de spredte bestemmelser der er i dag

bliver til en lov med faste rammer og sådan at der også på dette område bliver en mere ensartet bedømmelse og hermed sikkerhed for den sigtede og de myndigheder som skal bruge lovens ensartethed for hele færøerne

for eksempel fingeraftryk blodprøver vævsprøver og andet

på færøerne som giver politiet et værktøj mere til opklaring og efterforskning dette hilser vi

side meget velkommen da det også kan sikre at en eventuelt mistænkt kan frifindes på stedet

hvis det skulle vise sig at man havde fået fat i den forkerte person

modernisering af de nuværende regler

ikke forlænge debatten yderligere men kun sige at vi bakker op om

færøernes myndigheder ønsker nogle ændringer

lydhøre over for det og da det jo også er tilfældet i

jeg herfra meddele at sf støtter

sige at jeg fra ende til anden er helt enig med den foregående taler

afventer vi udtalelsen fra

lagtinget i færøerne før vi tager stilling til hvad vi mener om forslaget

mener det er afgørende for vores stillingtagen

jo er en genfremsættelse af et tilsvarende lovforslag fra sidste samling igen er blevet positivt modtaget forslaget indebærer jo at reglerne om legemsindgreb i den færøske retsplejelov bliver ajourført i overensstemmelse med reglerne i den danske

legemsindgreb på færøerne både vil være til gavn for de færøske borgeres retssikkerhed

af væsentlig betydning for politiets muligheder for at efterforske forbrydelser og bekæmpe kriminalitet

lovforslaget gør det muligt efterfølgende at sætte lov om det centrale dna profil register i kraft på færøerne i overensstemmelse med myndighederne på færøernes ønske om det idet reglerne jo danner grundlag for indsamling af de oplysninger der skal registreres i det centrale dna profil register

under udvalgsbehandlingen afvente en udtalelse fra færøerne og det respekterer jeg naturligvis men

men der har været en uenighed om fortolkningen af de regler der består med hensyn til på hvilken måde og i hvilken grad der skal høres ved besættelse af ledige stillinger men det er der så

lovforslaget er foranlediget af at den nuværende aftale om tilskud til færøernes hjemmestyre udløber med udgangen af to tusind og ti efter ønske fra det færøske landsstyre foreslås beløbet fastholdt på niveau niveau for to tusind og to således at tilskuddet fra den danske stats blokfinansierede områder også for året to tusind og elleve fastsættes til seks hundrede

femten million kroner i venstre kan vi bakke op om forslaget og vi noterer os at det med lovforslaget selvfølgelig forudsættes at hjemmestyrets endelige udtalelse foreligger inden tredjebehandlingen

jeg ligesom de foregående ordførere sige at vi bakker op om forslaget såfremt der findes flertal for det på færøerne inden vores tredje behandling her i salen af l fire og tredive ud fra det synspunkt at det heller ikke er gået ubemærket hen over færøerne med den internationale finanskrise og med udsigten til et stort underskud på finansloven igen i år på færøerne finder vi det rigtigt at der gives tilskud så de seks hundrede og femten million kr som gives ved den

lov kan man sige falder på et tørt sted og det er jo netop det fornemme i rigsfællesskabet at vi kan stå sammen

særforsorgen folkeforsikringen og sundhedsvæsenet ser vi i dansk folkeparti som så vigtige ting at pengene er givet godt ud og sikkert kommer flere gange igen vi har stor tillid til at de bliver forvaltet godt

stor samfundsglæde for dem der nu engang kan få brug for dem jeg skal ikke forlænge debatten yderligere men bare glæde mig over at tilskuddet ligger i en særlov så vi altid har mulighed for at diskutere om tilskuddets størrelse er den rigtige om det eventuelt skal sættes op i krisetider og ned når det er til gavn for alle

at lægge en ny strategi i forhold til bloktilskuddet således at det blev reduceret og lovforslaget her er en forlængelse af den beslutning der blev taget dengang og det er jo så i overensstemmelse med de færøske myndigheders opfattelse som lovforslaget ligger her

lagting der ønsker et bloktilskud af denne størrelse og så må man jo i færøerne fortsætte diskussionen om man eventuelt ønsker en større økonomisk uafhængighed det kræver

at man på andre områder fører

færøerne for næste år

på enighed mellem danske og færøske myndigheder og derfor stemmer vi selvfølgelig med glæde for forslaget jeg har stor respekt for

hoydals standpunkt men her i tinget finder jeg det

folketingets partier den nuværende aftale om tilskud til færøernes hjemmestyre udløber som bekendt ved udgangen af i år og der er derfor behov for en ny aftale regeringen og landsstyret er nået til enighed om at statens tilskud til de bloktilskudsfinansierede områder fastsættes til seks hundrede og femten

million kroner i to tusind og elleve bloktilskuddet til færøernes landsstyre fastholdes således efter ønske fra det færøske landsstyre fortsat nominelt uændret på to tusind og to niveauet i det kommende år lovforslaget har været sendt i præhøring hos de færøske myndigheder forud for fremsættelsen

det er i lovforslaget forudsat at hjemmestyrets endelige udtalelse foreligger inden lovforslagets tredje behandling i folketinget og det er forventningen at denne udtalelse foreligger senest den toogtyvende november

ikke fungerer så den gamle

også at række fingeren i vejret som man lærte i skolen er fuldt ud anvendelig

så kære finansminister herre høgni hoydal

til udviklingen i statens tilskud er så vidt jeg kan se et internt færøsk anliggende som jeg ikke vil gå ind i at kommentere

det er herre peter christensen som ordfører

udskyde den planlagte revision af christianialoven et år

jeg forventer at staten vil få medhold i højesteret og jeg ser også frem til når retten så har talt at vi kan komme i gang med at udmønte de intentioner som et meget bredt flertal af folketingets partier vedtog tilbage i to tusind og fire så jeg tror at hvis jeg skal slutte af med at sige noget

at gerning kræver tid men tid kræver også

at hvis man er utilfreds med den måde nogle mennesker opfører sig på et sted

man forbeholde sig ret til at gå ind og fratage dem de rettigheder de ellers har og bestemme

christiania som man er utilfreds med har kollektivt ejerskab

er en vis andel af økonomisk kriminalitet og narkokriminalitet

partier vedtog tilbage i to tusind og fire

de almindelige regler der er for lovlighed

vand almindeligt brandtilsyn og andre ting det synes vi er enormt vigtigt at man også får udmøntet på christiania spørgsmålet om ejerskab er jo så det højesteret også er ved at tage stilling til og der må vi så afvente deres afgørelse jeg tror at fru line barfod vil blive nødt til at forholde sig til at når de har talt

er det også klart at man som christianit ikke har ejerskabet til området derude altså at det er statens ejendom jeg håber så at

en aftale jeg så jo gerne at det blev den aftale som christianitternes egen advokat indgik med staten altså at det var den der blev til virkelighed da aftalen skulle konfirmeres af christianitterne endte de med at lave en dans som svar

men jeg håber sådan set at uanset hvor kreativ den dans er

i stedet for blive erstattet af et ja så vi kunne komme videre med en god model for at udmønte christianialoven

afklaret længe før christianialoven i to tusind og fire der har været forhandlinger og christianiasekretariat og så videre

så det var på plads det der var hovedbegrundelsen for regeringen i to tusind og fire

vil høre er om det er venstres generelle holdning fordi vi nu også

ind med bulldozere og fjerne rettigheder for mennesker der bor i bestemte områder betyder det så at når

vil man også dér sætte ind med en særlov for at fratage folk rettigheder og gøre folk kollektivt ansvarlige for at der er nogle få der begår kriminalitet

mange år der er gået jo viser at vi respekterer alle danskeres rettigheder og det er også rettigheder der går ud på at man kan få prøvet sine synspunkter ved domstolene

og det har så taget meget meget lang tid jeg synes jo personligt at det

ved at være på tide at vi så får udmøntet den holdning som folketinget tilkendegav i to tusind og fire og jeg er lodret uenig med fru line barfod når

at alt er lovligt på christiania i dag og at der i øvrigt nærmest ikke var nogen grund til at vedtage det i to tusind og fire det er

hen ikke tilfældet der er stadig problemer masser af problemer på christiania blandt andet med brandsikring af de boliger der

og jeg synes at vi som ejere altså når staten er ejer af området derude selvfølgelig også har en forpligtigelse til at sikre at der

levet op til de almindelige krav

selv sf må jo have fundet grund til at vedtage christianialoven på det tidspunkt for som jeg husker det stemte man for den og har så senere ikke ønsket at bakke op

om om stemmetilkendegivelsen

derfor undrer det mig lidt hvis vi nu pludselig har en diskussion om at der faktisk

den eneste grund til at man ikke har fået implementeret christianialoven endnu

at kunne gennemføre den aftale som christianitternes egen advokat

havde forhandlet på plads med slots

en rigtig fin aftale

eksterne penge der kunne have været med til både at lovliggøre og og udvikle christianiaområdet

en dans og og det er jo svært at komme meget videre

boliger i danmark hvis man ikke overholder lovgivningen på forskellig vis så det her handler vel netop om at der skal være de samme regler gældende på christiania som i resten af samfundet

og og det er nok der hvor vores uenighed er størst

højesteret selvfølgelig også kommer til at forholde sig til og der er min helt klare forventning at

komme i gang med at få lovliggjort christiania for

antorini ikke kan være her i dag har jeg fornøjelsen af at fremføre socialdemokraternes holdning

støtter dette lovforslag l fem og tredive der jo fremsættes fordi der i den gældende christianialov er en revisionsbestemmelse der fastslår at der skal fremsættes et lovforslag i dette folketingsår

det forløb der var forud for loven i to tusind og fire det er jo sådan at aftalen med christiania fra august to tusind og syv medførte at at christianitterne

førte til at østre landsret gav staten fuldstændigt medhold christianitterne valgte så at anke sagen det er de

ankede den til højesteret og den afgørelse venter vi nu på i februar to tusind og elleve så det er yderst fornuftigt at afvente retssagens

en udsættelse af revisionsbestemmelsen under den verserende sag i højesteret og det virker helt logisk at man derfor venter med at revidere det her så

vi afventer højesterets dom den forventes at falde i februar og

i to tusind og fire problemet er at

loven jo efter hårdt pres og lange forhandlinger åbnede en mulighed for at christiania fortsat kunne have kollektiv ejendomsret til boliger men at det absolut ikke er sikkert at

får lov til at beholde den og vi synes det er

fuldstændig udemokratisk og i strid med alt hvad man ellers påstår at man står for af frihedsrettigheder

man går ind og siger at man vil bestemme at folk ikke må eje i fællesskab at boliger skal være noget der skal tjenes penge på

at holde fast i at det der har været regeringens ønske jo

på at det faktisk er muligt at have boliger som ikke er baseret på at man skal tjene penge boliger der fordeles ud fra nogle andre hensyn boliger

tænk hvis vi havde haft sådan et princip i større omfang i det her land så havde vi undgået en hel del af den kæmpe krise vi står med i dag men det ønsker man altså ikke at have et sådant eksempel på jeg vil så sige at jeg synes

at både fremsættelsestalen og bemærkningerne til lovforslaget fra finansministeren er stærkt polemiske og absolut ikke giver et retvisende billede af den situation der er og

det forløb der har været jeg synes det er et problem når man fastholder det som om der var blevet bygget en lang række bygninger på christiania som var ulovlige når tilfældet var at

siden nitten ni og firs som fru pernille frahm også var inde på

en lang proces med et meget tæt samarbejde med myndighederne hvor man har gennemgået bygning for bygning

og man satte så gang i hele den her proces

christianialoven i stedet man påstod at der var en række ulovlige bygninger men da det blev gået nærmere efter i sømmene viste det sig at det var brændestabler og den slags vi talte om det er altså voldsomt at gå ind og sige at så skal man

det vi skal huske er at det der kan være konsekvensen hvis ikke det lykkes at

er det der ligger i regeringens oprindelige oplæg hvor man regner med at omkring to tredjedele af de otte hundrede mennesker der bor på christiania skal sættes ud af deres boliger her snakker vi altså om mennesker hvoraf mange er født og opvokset på christiania og har boet der hele deres liv vi snakker

altså at de skal sættes ud fordi man ikke vil have at der skal være et eksempel i danmark på

kan leve på en anden måde og efter nogle andre værdier end at tjene flest mulige penge det bliver jo sat i relief må man sige af det såkaldte ghettoudspil regeringen er kommet med om at det skal være bulldozere der fremover skal være løsningen på problemer i dette land jeg synes det er besynderligt at man så ikke bruger den samme retorik i forhold til andre områder i landet jeg synes det er mærkeligt når der bliver konstateret meget meget alvorlig kriminalitet andre steder at man

ikke der siger at så skal hele befolkningsområdet undgælde og man skal sætte ind med bulldozere og fjerne alle der bor der eller fratage dem retten til deres boliger

jeg tror at hvis man vil løse problemer skal man

finde ud af hvad årsagerne til problemerne og fjerne årsagerne en af de ting man kunne gøre i forhold til christiania er det

stort flertal i københavns kommune har foreslået

statskontrol med salget af hash det ville løse ganske mange problemer også på nørrebro hvor jeg bor og mange andre steder hvis vi fik statskontrol med hashhandelen i stedet for at man overlader til hells

andre kriminelle bander at stå for

jo den slags løsninger der vil kunne hjælpe

det faktisk bliver muligt at finde en løsning hvor de mennesker der har boet på christiania i hele deres liv de mange mennesker der prøver at bo på en anden måde og vise at det kan lade sig gøre at leve efter nogle andre værdier

forhandlingen er åbnet det er fru ellen trane nørby som ordfører der

inden sikrer en konkurrence

på de danske tv seere

vigtig fordi aftalen sætter fokus på mangfoldighed

danske mediemarked og handlemuligheder for de tv stationer der er underlagt særregler

l nitten indeholder en markedsudvidelse af værditestordningen med en markedsvurdering som sikrer at når

på det private produktionsmiljø i danmark

at de public service aktiviteter vi har i

ikke spænder ben for en kreativ vækstmulighed i det private produktionsmiljø i danmark

l nitten går ind og giver mulighed for at public service puljen også kan omfatte radio

enormt vigtigt at public service puljen som har været med til at støtte dramaproduktioner og dokumentarproduktioner af høj kvalitet og som er nået ud til rigtig mange

som går i luften til næste år hvor vi med medieaftalen sikrer at op til hundrede million kroner kan bruges årligt

at sikre en højkvalitets public service radio

at l nitten som vi behandler i dag lægger reglerne for hvordan vi sikrer en ny stærk public service kanal som kan være en med og modspiller til danmarks

helt sikre på at det vil give lytterne i danmark endnu mere godt indhold i radioen

de heldige der har kanalen fremover sikrer vi at alle danskere modtager folketingets tv kanal det samme gælder de to danmarks radio kanaler dr k

og dr ramasjang som er den

tidligere medieforligsaftale som skal sikre

indhold til børn og unge i danmark

af går vi også ind og liberaliserer reklamereglerne og vi går ind og præciserer at de regler der gælder i danmark ikke skal være væsensforskellige fra de regler der gælder i

i direkte konkurrence med de øvrige tv stationer i europa

og og området

modtage sponsorater når man for eksempel havde et

den vi kender i dag men der er et område hvor vi ikke accepterer product placement og det fremgår også meget klart af l nitten og det er i programmer rettet

rettet mod vores børn og unge ikke får karakter af at være skjulte reklamer og forbrugerisme men vi er helt sikre på at voksne mennesker i det danske samfund

meget godt samler op på den historiske medieaftale som liberal alliance dansk folkeparti og venstre indgik før sommerferien og vi er rigtig glade for at l nitten på den måde

kommer et skridt videre og kan sende det vigtige signal at vi nu skaber mere mangfoldighed

vi også får skabt et reelt monopolbrud på radiosiden og får skabt en stærk public service radiokanal som med og modspil til danmarks radio derfor

ordfører er det ikke sådan

som jo altså må lade livet når nu

højkvalitetsindhold som havde kulturindhold som havde debatindhold

er

halv million ugentlige lyttere der dermed mister en kanal som

medieordfører sige til dem som

på ingen måde kan køres ud på et sidespor den klassiske musik skal

i den her diskussion og herre mogens jensen siger at p to lukker

situation fordi den tidligere sr regering lavede en otte årig kontrakt på det vi kalder fm fire der hvor

den otte årige kontrakt er udløbet og derfor skal vi have et nyt udbud vi lægger så op til at den kanal der skal være det nye udbud bliver en højkvalitetskanal

og for at kvalificere det indhold kanalen skulle have nedsatte vi før sommerferien et radioudvalg som bestod af kompetente personer inden for radioområdet i danmark som kunne være med til at sikre

nogle af de ord der blev knyttet på det var journalistisk og formidlingsmæssig kvalitet nyskabelser med hensyn til fortælleformer

radiogenren lyttertilfredshed nyskabelser med hensyn til produktionssamarbejder

rundtomkring i landet mener

bliver et nybrud for radioområdet i danmark det bliver en højkvalitets public service kanal og vi har aldrig i forhandlingerne sagt at det skulle være en direkte konkurrent

den skulle kunne matche p en på nyheds og aktualitetsområdet

konkurrence på radiosiden og vi får et reelt monopolbrud for landsdækkende radio ligesom vi i sin tid fik tv to

medieforlig som blev indgået af den borgerlige partiblok her i forsommeren

allerede nu her i talen kan bekendtgøre at socialdemokraterne ikke kan støtte lovforslaget det er der en række grunde til allerførst er det vores generelle opfattelse at medieforliget og dermed også det her lovforslag angiver en helt forkert retning for den mediepolitiske udvikling der skal være i danmark i en tid hvor danske medier er mere og mere under pres og konkurrence fra internationale medier mener socialdemokraterne det er vigtigt at vi styrker vores public service medier som danmarks radio vores tv to regioner og også tv to frem for at svigte dem medieforliget og det her lovforslag vil svække vores eksisterende public service medier og vi har allerede oplevet hvilke konsekvenser det vil få med den store fyringsrunde som for ikke så lang tid siden er gennemført i

kan undgå at berøre både indholdet og kvaliteten i danmarks radios programvirksomhed til skade for lyttere og seere lovforslaget vil også give tv to regionerne reelt dårligere økonomisk mulighed for at løfte den øgede sendetid de nu har fået tildelt i forhold til hvad de

så også her stilles lyttere og seere reelt dårligere det er simpelt hen ikke godt nok

noget som ingen har bedt om nemlig nok en ny radiokanal lad os bare kalde den radio møller drs p to der jo altså har haft

og har omkring en halv million ugentlige lyttere må altså hvis det står

til den borgerlige blok nu lade livet næste år til fordel for den nye

ikke som det ellers var annonceret bliver et alternativ til

med op mod tre og fyrre pcts musik i langt højere grad kommer til at konkurrere med

eller p fire og dermed kommer

også til at gøre livet meget mere svært for de kommercielle

det tror jeg ikke lige de havde forventet komme fra den her

det her eksperiment kommer så altså til at koste licensbetalerne otte hundrede million

og det er efter vores opfattelse en helt forkert måde at bruge pengene på tænk hvor meget mere kvalitet i form af nyheder dokumentarer drama regionale nyheder og færre genudsendelser på dr man kunne have fået for pengene og tænk hvis pengene i stedet havde kunnet bruges til at give de regionale tv

regioner deres egen tv kanal med langt mere sendetid vi vil hellere bruge de her mange mange penge på at styrke nyhedsformidlingen i jylland

end på nok en københavnerbaseret radiokanal derfor står det også klart at det her møllerprojekt ikke bliver gennemført hvis det kan standses ved et kommende regeringsskifte forliget og

er også dårlige på en lang række andre områder der skal i fremtiden nu også hældes endnu flere penge af vores licensmidler i store internationale mediekoncerner igennem public service puljen der fordobles fra fem og halvfjerds million kroner til en hundrede og halvtreds million kroner jeg synes at det er utroligt at vi skal bruge endnu flere penge på at støtte internationale mediekoncerner der end ikke overholder dansk lovgivning men det bliver altså resultatet med med dette medieforlig som også udmøntes med denne lov

penge også overholder dansk lovgivning men også her har man fravalgt i stedet at støtte vores danske medier i form af dr tv to regionerne og tv

være med til med loven kan danskerne også se frem til at få flere reklamer på tv to og ikke mindst skjulte reklamer det er den helt forkerte vej at gå mange danskere er supertrætte af reklameblokke nu kommer der flere og samtidig rykker de ind i film og programmer bare skjult forbrugerrådet har i høringssvarene til

her advaret kraftigt imod det her for det stiller tv seerne langt dårligere som forbrugere hertil kommer at filminstruktører og andre kreative nu også kommer langt mere under pres for at deres film og kunstneriske værker skal tilpasses alt muligt skrammel som firmaer vil have ind i filmene det er en dårlig udvikling på baggrund af det her skal jeg sige at der er mange områder hvor loven er et klart tilbageskridt for danske seere og lyttere socialdemokraterne stemmer imod lovforslaget og på herre jørgen poulsens vegne skal jeg meddele at det samme gælder

syn end det herre mogens jensen lige er kommet

dårligdomme skulle være samlet i et lovforslag som sikrer så meget ekstra public service til

som herre mogens jensen refererer til som værende noget man giver til kommercielle stationer

soldaters ageren i afghanistan

at man ikke fokuserer seerne men at man fokuserer på hvad det er for nogle stationer der viser dem og derfor

mogens jensen hvilken størrelse public service puljen skulle have

fornuftigt og godt indhold uanset om det er drama eller dokumentar den skal bare

en fornuftig størrelse

til de tv stationer som overholder dansk lovgivning herunder også dansk reklamelovgivning

set er det klare svar på det jeg synes at problemet er at det når man vælger

bruge så mange millioner

så skal gå til kasserne i de store internationale medievirksomheder

i regi af vores egne public service medier som vi alle sammen er med til at

derfor er det vores klare opfattelse at vi skal have en public service pulje den skal bare være på

er absolut ingen grund til at fordoble det i en situation hvor danmarks radio og andre så må skære ned

modtage fem og firs

socialdemokraterne er mere optaget af institutioner

er dem vi alle sammen er med til at finansiere og med til at betale og jeg synes at de leverer et utrolig vigtigt medieindhold i forhold til den konkurrence der kommer til os udefra fra internationale medier hvis vi vel at mærke

stærke danske public service medier

ikke nytte noget at den her regering gang på gang forsøger at undergrave de medier

at kaste mange af pengene

kommer til at ske med den her medieaftale det er jo sådan og det ved fru ellen trane nørby også udmærket at dr

har gennemført en kæmpe fyringsrunde kommer den ud af den blå luft eller har det noget at gøre med at de rent faktisk nu skal skære ned fordi de får færre midler i forbindelse med det her medieforlig

de skal have per time til at producere

som de har haft i det tidligere medieforlig det her er dårligt for

noget der hedder en ny radiokanal

blive en stor succes med en ny radiokanal og

af at der kommer et monopolbrud på radioområdet det synes jeg kunne være interessant at høre skal man ikke også en gang

hvis det allerede er sådan at man nu siger at man vil rulle det hele tilbage så synes jeg ikke

hvad det er vi vil rulle tilbage men egentlig ville vi jo hellere rulle noget frem

masser af ideer til hvad der skal ske med medieudviklingen i danmark når jeg er lidt pessimistisk i

en anden retning end vi ønsker og så har man jo lov til at sige at man ikke synes det er i orden det er noget sludder at det her er et monopolbrud på

i danmark vi har masser af lokal og regionalradioer der fungerer udmærket og

her med at det skulle være et monopolbrud danskerne har masser af muligheder for at lytte til radio ikke forstå hvorfor man skal ødelægge danmarks radios kanaler og det p to som mange er rigtig glade for

for dansk folkepartis vedkommende

forstå at et parti der er optaget af fællesskabet i danmark nu er med til at nedbryde vores

har udkonkurreret danmarks radios

befolkningens problem er at man fjerner en god radiokanal der faktisk har været rigtig god for rigtig mange lyttere

at vi havde fire fm dr kanaler og nu er der tre tilbage

medieforligets indhold hvor man vil frisætte danmarks radio

at dansk folkeparti havde fået indført at dr nu skal producere en ny dramaserie med

espersen som instruktør ole hyltoft som manuskriptforfatter og sidse babett knudsen

som en hjemmehjælper der infiltrerer al qaeda og fanger osama bin

på medieområdet og hvor der skulle forhandles en ny medieaftale på plads det blev på mange måder en udfordring da medieområdet per tradition har og får megen bevågenhed og fordi medielandskabet er under så hastig forandring at meget af det som var meget nyt og aktuelt for fire år siden enten er blevet fuldt implementeret eller at der er sket en så stor udvikling på markedet at der måske er nye og ændrede medietilbud at tage hensyn til som udgangspunkt

i hvert fald ministerens

ønske at der skulle arbejdes på en aftale mellem så mange af folketingets partier som overhovedet muligt

der gjorde at forhandlingsforløbet blev strakt ud over en længere periode det viste sig

at det i sidste ende ikke var muligt at få enighed om

jo så en aftale mellem venstre dansk

de konservative og liberal alliance

elleve til fjorten er en aftale som dansk folkeparti er tilfreds med en aftale som

for at der lovgivningsmæssigt kan ske de ændringer som er præciseret i aftalen

ubekendt med at beslutningen om at sende den fjerde fm kanal i udbud efter den i otte år havde været hos danmarks radio har trukket megen spalteplads og dermed også

dansk folkeparti finder det meget interessant at der nu på radioområdet på samme vis som i sin tid

med tv 2’s entré på tv markedet vil ske et monopolbrud på public service radio

et alternativ til danmarks radios radioprogrammer danmarks radio vil

for at byde på kanalen da vi finder det er sundt med konkurrence

få en kanal der skal have reelle muligheder for at etablere sig på radiomarkedet og lave public service radio har forligskredsen besluttet at der skal anvendes op til hundrede million kroner af licensmidlerne det har været meget interessant at se de modeller som et udvalg bestående af erfarne medie og radiofolk hen over sommeren har udfærdiget til forligskredsen så vi derudfra kunne beslutte hvilke scenarier der

arbejdes videre med der bliver tale om en kanal der vil rumme megen nyhedsformidling suppleret med

debatprogrammer en model som vil kunne trække lyttere til som har et ønske om

et alternativ til danmarks radio og som på mange måder vil kunne dække et behov som det måske ikke helt

men faktisk skal opfattes som en måde at udvikle det samlede radiomarked

er ikke tvivl om at konkurrence får alle parter til at yde mere

skal tiltrække derfor

side har været så meget kritik af beslutningen om denne nye kanal og udtalelser om at alt bliver annulleret såfremt der sker et regeringsskifte lad os ikke håbe at det bliver tilfældet da det vil stoppe al udvikling på radiomarkedet og radioområdet i år frem endvidere vil det heller ikke være de optimale betingelser for kommende bydere at handle ud fra i denne forbindelse er det også ganske relevant at nævne at der faktisk har været flere som har vist interesse for at byde og at der generelt har været mange såvel aktører som borgere der har udtrykt begejstring for beslutningen samt at der fra danmarks radios side efter beslutningen er truffet er blevet arbejdet målrettet og interesseret med at finde en model for de krav som fremover vil være gældende for danmarks radios sendemuligheder såvel på indholds

at vi med udbuddet af den fjerde fm kanal vil lukke p

at der faktisk i forligsteksten er skrevet at den klassiske musik skal styrkes i den kommende periode det har været dansk folkeparti meget magtpåliggende at det kom med og vi vil selvfølgelig

som med andet holde øje med at det sker

overbevist om at danmarks radio som en ansvarlig public service

vil leve op til at der fremover

tv nævnet kompetence til at godkende danmarks radios og de regionale tv to virksomheders iværksættelse af væsentlige nye tjenester finder vi som værende en meget fin model i og med at nævnet besidder kompetencen til at afveje hvorledes disse vil indvirke på andre tjenester på markedet fremover skal det være muligt at udbygge public service puljen til også at omfatte tv

og det finder vi ganske væsentligt

en målgruppe som der skal arbejdes med og som har et væsentligt potentiale endvidere er det også besluttet at blandt andet den nye folketingskanal skal være underlagt must carry forpligtelser

borgerne på nært og dagligt hold

i salen og i folketingets udvalg det finder vi meget meget væsentligt i en demokratisk proces hele spørgsmålet om reklameafbrydelser i programmer og produktplacering i tv har selvfølgelig optaget os og det skal ikke være nogen hemmelighed at

i forliget blev besluttet at der fremover skal være mulighed for produktplacering på tv

men af de to muligheder vil produktplacering være det mest acceptable også for at styrke de danske tv foretagenders

situation i og med at der kan opstå noget konkurrenceforvridning afslutningsvis vil jeg gerne udtrykke tilfredshed med

og vi ser frem til at det bliver en spændende periode med mange nye tiltag

så skal jeg også på vegne af liberal alliances medieordfører

på min radio er der mulighed for

kommer en konkurrent på det område

radiostationer som vi kan lytte til men der mangler især et alternativ på nyheds og debatsiden hvor man får nogle muligheder for at agere uden hele tiden at skulle tænke på at man skal have reklamekroner med for det er jo sådan at det netop bliver en

der

den måde som ordføreren udtrykker det på

at det her skal være et signal om at vi vil en anden type radio end det der har været prøvet af tidligere det er jo sådan at når vi vurderer at der skal op til hundrede million kroner med for at etablere den her

det fordi vi siger at den skal have nogle reelle muligheder for at overleve uden at

reklameindtægter med ind så jeg synes faktisk at det her

de hundrede million kroner er jo en del af de penge der kommer ind via de tre

danskerne faktisk betaler i licens hvert år

så er der lige derefter oplistet syv punkter hvor man

og siger at dr nu skal øge nu skal dr styrke hvordan hænger det sammen vil

at

skrive og producere men kan

hvordan man kan skrive at man

så alligevel en masse punkter hvor

at man skal styrke den regionale dækning må være noget herre mogens jensen også

alsidighed noget omkring at den danske musik skal styrkes at der skal være mulighed for smalle idrætsgrene

man selvfølgelig har nogle forpligtelser i forhold til det danske sprog

er nogle fantastisk gode elementer der er kommet med

og jeg synes overhovedet ikke det er til skade det har ikke noget med detailstyring

det er en licensfinansieret institution det er tre milliard kroner om året som der skal bruges til at drive godt tv og god radio for og så synes jeg altså ikke det gør noget at vi som repræsentanter for befolkningen i og med at vi er folkevalgte også går ind og sætter vores fingeraftryk

samtidig med at man altså nu har fyret omkring hundrede medarbejdere ude i dr

nu bliver der gennemført en lovgivning

oppositionen forlod forhandlingerne omkring det her emne det er jo sådan at dansk folkeparti

interesse i at tv to skal kunne klare sig på tv markedet det var der

vi kunne se at det blev meget meget svært for dem fremadrettet hvis de

dem der kom udefra og entrerede det danske tv marked

en vej som også kan styres jo er at vi siger at der skal gøres opmærksom på det før programmer og efter programmer

ikke kan anvendes så jeg synes faktisk vi har taget højde for mange ting og jeg synes vi har haft en god debat i forbindelse med

et ønske fra venstres

eu parlamentarikere som mener at de bliver behandlet for lemfældigt i

det til regeringen det kommer

bare det hele råt det synes

hvor det faktisk står skrevet at det skal notificeres i eu og det er jo heller ikke noget af det som dansk folkeparti er særlig begejstret for nu er det sådan at vi er en del af eu men vi skal ikke

vi repræsenterer forskellige partier der synes at vi i vores fulde ret så derfor synes jeg ikke

lov til at sige i forhold til det der står i aftaleteksten omkring kerneområder at noget af det som herre holger k nielsen nævner

formidling af internationale forhold som skal styrkes og der

sf er imod at vi får skrevet de her ting dansk folkeparti er for at vi får lavet nogle præciseringer i forhold til hvad det er

det ikke muligt at indgå et et bredt

det er så det smalle medieforlig som vi skal implementere

lovforslag ved førstebehandlingen i dag

blev et smalt forlig jeg mener faktisk godt

bredt forlig med lidt større fingerfærdighed fra regeringens side

det jo umuligt at lave

mediepolitik jo er et område hvor man udelukkende skal lægge de meget overordnede rammer

vi skal ikke have fingrene ind

vil kalde en bred rammeaftale hvor man så løbende hen ad vejen diskuterer de problemstillinger der kommer op men regeringen ønskede

danmarks radio mest muligt det er blevet en

i den kulturkamp som man fører at intimidere danmarks radio at blande sig i programmerne i danmarks radio

spørgsmålstegn ved med

laver tv programmer på helt ned omkring

dansk folkeparti har gjort det til en mærkesag at køre hetz imod danmarks radio

svække danmarks radio så meget som muligt

ligge under for det pres fra dansk folkeparti ved at man svækker

politiske krav til danmarks radio

det er sørgeligt at en kulturminister fra et pænt konservativt parti i den grad er kommet i lommen

i mediepolitikken men det må

skal sidde og føre mediepolitik med dansk folkeparti det her betyder ikke at vi er ukritiske i et og alt

jo ikke kun økonomiske problemer danmarks radio står over for

skal være sammenhængende

radio skal fungere

er ukritiske og selv om vi bestemt er villige til at diskutere andre måder at lave

radio er en fantastisk vigtig institution som et værn imod de mange kommercielle aktører der er på mediemarkedet mediemarkedet

bliver mere og mere kommercialiseret bliver mere og mere internationaliseret og derfor er det altafgørende

er danmarks

sin politik at intimidere og svække danmarks radio

bliver sammenlignet med monopolbruddet da tv to blev dannet det

en enkelt kanal der her er tale om der er tale om en hel station eller et helt medie hvor

begrænset brud

diskutere den der alternative kanal

radio og fordi

man er havnet i en værre gang miskmask

danmarks radio og en ny radiokanal som det er svært at se meningen med

en særlig institution at

vi kommenterer hvad der foregår

i programlægningen i danmarks radio går det

rusland italien venezuela you name them ubehagelige lande

kunne diskutere det man skal kunne diskutere alt

tale om et fuldstændig bevidst forsøg på at intimidere og presse

en bestemt politisk linje

danmarks radio til at ændre sin måde at lave tv på det er sandheden i det

utroligt plan man fører det her op på

hvis man har mulighed for det tidsmæssigt rulle det tilbage

set ikke er særlig hensigtsmæssigt at gøre det uklædeligt at man går ind i hvad der er

jo ikke i praksis dansk folkeparti en speciel kulturpolitisk linje at svække danmarks radio at intimidere danmarks radio at true danmarks radio og det kalder man for dialog vel

en ganske stor medieomtale den der offerrolle dansk folkeparti har

jeg undrer over at ordføreren mener at komme med så grove

skyggen af bevis udtalte at tv to var i lommen på

herre holger k nielsen brugte ordene at det mindede om

er

i sommer gjorde en meget stor historie ud af

komme med skjult kamera og skjult mikrofon

nogle hjemmehjælpere var det en fantastisk historie

og det blev en historie der kørte flere uger i tv to

et problem problem statsministeren

at forholde sig til den forskelsbehandling der

man så servil at man

hvad det er medierne fokuserer på og hvem der har adgang til medierne på en positiv måde

folk for korruption uden at

som nogle der ikke blander sig unødigt i

stor grad styring over medierne

lovforslag vi behandler et helt andet sted hen

for insinuerende meldinger om

at sf ikke ville tage aktivt del i medieaftalen men det ville jo også være lidt rart hvis herre holger k nielsen

jeg blot høre herre holger k nielsen om herre holger k nielsen ikke kan bekræfte at danmarks radio også ved udgangen af denne medieaftale vil modtage tre milliard kroner årligt og derudover vil modtage omkring fem og firs procent af de samlede licensmidler og derfor på ingen måde er marginaliseret

papirer fra danmarks radio og til bestyrelsen radio og de tal skal ses i sammenhæng med nye opgaver at licensen ikke reguleres at der er penge der forsvinder og så videre

jo ikke rigtigt at man beholder fem og firs

mellem to tusind og ti og to tusind og elleve

jo ikke rigtigt at procentdelen er den samme

fru ellen trane nørby ikke vil acceptere den præmis der

radio må ud i store fyringsrunder

de synes det er sjovt det er en konsekvens af den her medieaftale hvorfor ikke erkende det

vil støtte de kommercielle medier i højere grad ok det får den konsekvens

en institution så må

at læse i de opgørelser der er at danmarks radio ved udgangen af den her aftale

ændrer ikke ved at danmarks radio forholdsmæssigt modtager størstedelen af de

det glæder mig for det fremgår også af et papir

siger at vi bare snakker institutioner nej

ny landsdækkende radiokanal faktisk synes jeg at det

mere perspektiv i var at få styrket og

den regionale public service radio

mere perspektiv i det frem for at man får en ny landsdækkende radiokanal som skal konkurrere med hvad

der er cirka syv procent af lytterne på

til femten procent hvad skal man bruge det til og så tager man det fra p to der er sådan

meget aflyttet kanal med

er en god medieaftale vi har indgået og

det mest epokegørende er selvfølgelig etableringen af en ny radiokanal hvor en privat aktør vil få mulighed for at lave public service radio for licensmidler

det handler ikke om som det blev antydet tidligere her fra talerstolen at vi skulle være i lommen på dansk folkeparti eller at vi

intimidere og hvad der ellers blev sagt af meget voldsomme ord det handler om at når vi nu bruger så mange offentlige midler på public service er det mindste vi kan gøre

at sikre at midlerne bliver brugt så godt som muligt vi har tillid til

samfundsansvar vi tror ikke på at store offentlige monopoler skal leve i en verden hvor brugerne ikke har mulighed for at vælge alternativer det afspejler selvfølgelig en grundlæggende politisk forskel mellem partierne her i salen vi er tilhængere af konkurrence og privat initiativ og af at der er en vis form for valgmulighed også når det handler om vores medieverden

vi jo arbejdet for i årtier med stor succes synes vi selv både når vi kigger på de lokalradioer som er opstået og når vi kigger på tv to

medieverdenen og vi er glade for at vi ikke længere har den situation hvor der kun er et stort statsligt monopol som sidder på det hele det skal ikke betyde at vi ikke ønsker et stærkt

være forkert at sige at danmarks radio ikke står stærkt

vi tror også på at den her nye medieaftale vil være til fordel for

og blive udfordret lidt også på radioområdet

i dag reelt ikke er udfordret når det handler om samfundsdebat og samfundsstof selvfølgelig udfordret rent lyttermæssigt men det er primært af kommercielle kanaler som spiller popmusik vi har lagt vægt på at der kommer en høj grad af samfundsstof ind

kanal det skal ikke være sådan en x factor i radiosfæren det skal være en kanal som faktisk bidrager til

også de øvrige initiativer i lovforslaget omkring

efter et ønske fra statsministeren

være med at antyde at det er sandsynligt at det skulle være sket

belæg for det for at svare på

at vi har taget godt hånd om det og at jeg er sikker på at de dele af p to som folk sætter stor pris på vil blive varetaget godt af de

er også elementer på kulturområdet

tage godt imod så vil jeg advare

at vi alle sammen skulle være imod grindefangst i øjeblikket her i folketinget og

var et sidespring

på det

kulturelle og musiske stof som kommer til at mangle fra p to vil blive varetaget godt på de

i forhold til hvordan indholdet på de forskellige kanaler skal være men det

den nye kanal så selvfølgelig vil jeg

findes folk som synes være bedre blot at

vi mener at den nye kanal er bedre og vi mener at det nye miks som bliver

fordele for lytterne og især synes vi det er rigtig positivt at der kommer

jeg ser derfor frem til den reaktion der vil komme fra de samme partiers side på de udtalelser som herre jens rohde som jo er venstremedlem af europa parlamentet tidligere politisk ordfører for venstre og tidligere medieordfører for venstre er kommet med i forbindelse med den proces der gik forud for ansættelsen af den nu forhenværende

nærmest sørgede for og i hvert fald var meget aktivt involveret i at få kenneth plummer ansat på baggrund af herre holger k nielsens i virkeligheden i den sammenhæng spagfærdige bemærkninger stillet over for det meget meget grove meget voldsomme angreb

at det må undersøges til bunds

kan få dokumenteret at herre jens rohde taler fuldstændig usandt

de sidste fire og tyve timer om hvem der blandede sig i hvad

lettere kuriøs og utilfredsheden med herre holger k nielsens indlæg kan så

at han så entydigt gav dansk folkeparti æren for at rette et frontalangreb mod

jeg vil sige at det bedste man kan sige om det lovforslag der ligger her i dag er at det er udtryk for et smalt forlig for det giver jo muligheden for at lave de nødvendige ændringer efterfølgende

vil selv enhedslisten ikke kræve at alt skal laves om

meget store problemer jeg mener der er i det der ligger her for det første kombinerer man jo en markant detailstyring af danmarks radio med at udhule det økonomiske grundlag

det kan vi ikke få nok af hvis vi skal styrke modviljen mod eu men pointen er jo bare at det bliver meget meget detaljeret når man i folketinget på baggrund af

parlamentet siger at det skal opprioriteres det er bare et eksempel aftalen er fuld

det er fordi vi faktisk tror at hvis

sikre at der findes et alternativ til de multinationale mediegiganter som svømmer ind over

hver eneste gang man taler om at man ikke prioriterer institutionen men prioriterer lyttere og

og mennesker og alt muligt andet dækker det over at man svækker institutionen vel vidende det går

det svækker institutionen i konkurrencen mod store multinationale giganter

havde en af de virksomheder der kunne komme i besiddelse af disse hundrede million kroner for at

også være glad men det er jo ikke kun det som er med til at svække danmarks radio og som svækker danmarks radio uanset at det da er dejligt at vi over halvtreds årige der interesserer os for politik og debat får en ekstra

man synes at pengene måske kunne være brugt

til andre målgrupper hvor man ved at det ser svagt ud

ikke den eneste måde man svækker danmarks radio på man gennemfører jo en værditest som jeg

har kaldt et bureaukratisk mareridt og det bureaukratiske mareridt er det lykkedes at fastholde

heller ingen tvivl om at hvor man vel kunne forestille sig at vi i danmark ville forsøge at begrænse eu reglers skadevirkning så meget som muligt

det åbenbart nogle andre kommercielle interesser som har været vigtigst

kommer i udbud undtagelsesvis kan

her område indimellem kan være fornuftigt men at øge denne mængde meget markant samtidig med at man øger

at vi så kan give penge til nogle programmer der kan sendes af nogle kanaler

er underlagt dansk lovgivning synes jeg altså også er

bare til allersidst man har valgt den værst tænkelige måde at åbne

tror man ikke at de virksomheder som betaler for

ser frem til at få den her aftale lavet om efter

gøre der er ikke ændringer i synspunktet siden fru karin

at være en del af medieforliget sammen med regeringen og dansk folkeparti vi synes det er et rigtig godt medieforlig der er lavet

skaber nogle gode rammer for de danske medier offentlige såvel som private nu drejer det her sig jo så om et

alliance er vi meget glade for at

har fået udbud af den fjerde landsdækkende fm radiokanal

får brudt drs monopollignende tilstand på landsdækkende radio vi er glade for at der bliver en egentlig konkurrencesituation vi får mere mangfoldighed på radiomarkedet og jeg er helt sikker på at den nye radiokanal når den på et tidspunkt bliver sat i gang vil sørge for at taleradio vil blive mere udbredt til nye målgrupper på samme måde som tv to news har formået

som ikke nødvendigvis så deadline tidligere selv om

af public service puljen

det der er i forslaget her men selvfølgelig også den økonomiske styrkelse som er en del af forslaget fordi det sikrer at der kan blive produceret kvalitets public service udsendelser

der kan blive sendt på private tv stationer

danmarks radio nu er begyndt at købe tv serier der tidligere har været sendt på tv tre støttet af public service puljen

beviset for at det virker så ved jeg ikke

mere kunne ønske sig

lovforslaget men dog i forbindelse med forliget

øget konkurrenceudsættelse på de opgaver som dr

også at med de krav man stillede i den tidligere medieaftale som var mindre end dem man stiller i den nye medieaftale

langt mere end forligspartierne ønskede og det vil sige at

nemlig at konkurrence giver øget kvalitet til en lavere pris og dermed får man mere for licenspengene både spørgsmålet om den fjerde radiostation og spørgsmålet om public service puljen lever også op til en af de ting der er meget vigtige for

nemlig at der er en større andel af den public service der bliver udbudt til befolkningen

varetaget af private aktører end tilfældet

hvor langt langt det meste bare blive givet direkte til danmarks radio

for den her aftale men jeg kan allerede nu afsløre

satser på at øge andelen af public service midler

og laver er public service også når de bevæger sig ud på nye områder

hvad der er public service men jeg synes det er farligt hvis det ender med at det er public service bare det er danmarks radio der står som afsender

desværre har udviklet sig og det er det værditesten skal være med til ligesom at sætte en bremse ind over for

at give flere penge fra licensmidlerne samtidig med at vi har

lettet den byrde tv havde i forhold til at skulle investere i dansk film endelig glæder vi

liberaliseret

skulle man have liberaliseret reklamereglerne endnu mere vi synes godt man kunne have åbnet op for for eksempel breaks på tv stationer som sender fra

medieordfører for liberal alliance væk er al

og dannelse i samfundet næh nu er vi ude på ultraliberalismens yderste kant nu handler det om markedet det handler om konkurrence og det eneste vi sådan set manglede var

at nye serieprogrammer om

hele jo sådan set fuldendt nu nævnte ordføreren for liberal alliance som

på tv tre af danmarks radio

viser jo netop at public service puljen ved at

lulu og leon tv serien fra tv tre støttet

netop som et

det var så godt at de gerne ville sende det klokken tyve

station som har milliarder af kroner i ryggen og måske egentlig selv burde gøre noget for at

en serie som er ganske udmærket den bliver

og udsendt i de medier hvor

at udsendelserne rent faktisk bliver lyttet

der i forvejen selv burde kunne investere

er godt at der er flere aktører der kan byde ind med hvad public service er for vi tror at det øger kvaliteten

og en liberal mediepolitik at vi tror

at jo flere der kan byde ind jo bedre resultat får man mens man som socialdemokrat tror at hvis der kun er

vi har den diskussion som vi har

hvordan man kan

hvilken tv station der udsender et produkt som herre mogens jensen åbenbart mener er et kvalitetsprodukt og hvordan det kan blive et problem for herre mogens jensen

i øvrigt leve op til et krav om at komme ud til en stor del af den danske befolkning

her sag ikke netop er de unge hvordan sikrer

hver syvende der ser programmer der kommer fra danmarks radios ungdomsflade derfor er det

man koncentrerer sig om er

stor forskel på hvordan de forskellige grupper i samfundet bruger medierne der er en masse især ældre som bare sidder foran fjernsynet og kun ved at det er knap et og knap to

at konkurrence så er der især

jo en kæmpe konkurrence ikke kun i forhold til hvilken tv station man ser

at nogle af de målgrupper når man blandt andet ved at sørge for at public service også kan blive sendt uden for de

at konkurrencen i sig selv sikrer øget kvalitet og mangfoldighed jeg forstår ikke hvorfor man skulle gå ind for mindre kvalitet

jeg havde også gerne håbet som herre holger k nielsen gav udtryk for at det kunne

det er altid bedst men det var så ikke muligt

radio men dette at der kommer en ny

kommer på fm båndet der vil jeg godt understrege fordi debatten

radikales lov fra

to tusind hvor de sagde at den fjerde kanal skulle ud i udbud

radio eller nyhedertale radio ja det er lidt svært at

lagt op til andre gange siger han at

lokalradioerne det tyder på mogens jensen vælger sin kanalprofil efter hvem han skal argumentere

var meningen var ikke at lave en ny konkurrent til lokalradioerne

monopolbrud der så hvorfor skulle vi det det der er vores opfattelse

der skal gøres bedre og anderledes

vurderede var at det jo

har brug for en konkurrent

radio men det betyder jo ikke at man ikke må have mangfoldighed det at man kan lide én ting betyder jo ikke at

det er muligt at have flere kanaler fm kanaler og nu også andre former for kanaler det er alt sammen blevet muligt når alt det

muligt derude og det bruges

og én institution det ville da være at svigte mangfoldigheden det kan man godt kalde ideologi eller politik og jeg står gerne ved hvad min politik

være mangfoldighed og mange indgange også når man tænker på kulturstoffet det er jo ikke fordi

det er blevet overforkælet det kan man jo også se af at mediedirektøren i

radio gør meget ud af at sige at nu vil han gøre mere ud af litteraturstoffet

forestille sig at en ny kanal også kunne levere kulturstof på en ny måde og lad det dog blive afprøvet alt andet har været prøvet men hvorfor skulle vi

vi ikke kan få mere kultur og samfundsstof ind i kraft af en ny kanal det er det der er ideen i det

med anbefalinger og vi har fulgt den model som vi synes appellerer bredest inden for det område jeg har nævnt og som også kan få

jo interessant som fru ellen trane nørby gjorde opmærksom på

understrege at dette ikke er et opgør med danmarks radio som jeg selv sagde dengang jeg var radiorådsformand eller næstformand at

os alle sammen overalt i landet

en pæl igennem at vi skulle have lavet en nedskæring jeg står her med licenstilførslen til danmarks radio i faste priser altså indekseret

tusind og syv så falder det

det forlig de er med i til ni og halvfems i to tusind og otte

der er selvfølgelig fjernet

de penge som ikke skal bruges længere når man ikke har den kanal man havde i otte år ligesom der selvfølgelig er overført penge til film og

man ikke laver så det er altså ikke rigtigt

radio er uændret og på samme økonomiske niveau og de nye opgaver som

er det logiske spørgsmål jo hvor kommer alle de penge fra jo de kommer fra at der er kommet flere licensmidler ind end forventet

et beløb som kan bruges og det kan kun bruges til medierne

det er medielicensbetalernes penge og de kan derfor ikke gå i statskassen men skal bruges inden

og hvad der er sandt og falsk i forbindelse med med den nye

public service produkter og det vil sige at vi

har to formål der bliver lavet flere public service produkter

vi får flere producenter

og nye måder og flere stemmer kan komme ind og flere talenter kan få

det er da meget godt det har selvfølgelig krævet at der kommer penge ud i miljøerne som så kan producere til danmarks radio og det synes jeg

glade for det betyder så også at der kommer public service på flere platforme og

flere platforme fordi kommunikationsteknologien har

kun godt der kommer mere public service altså alment forbrugsstof

har villet præcisere og det er de bemærkninger jeg synes jeg komme med her fordi det

de øvrige goder ved forliget er jo blevet nævnt af

bag forliget og også forligets

nu nævner ministeren jo så

og den målgruppe der i dag er

måske kan kulturministeren bringe

unge som værende over fem og tredive år

mogens jensen fuldstændig ret i men mit valg har ikke været

med den mangfoldighed der kommer og med den nye måde at gøre

under fem og tredive år blandt lytterne til den nye kanal

ikke fra mig for jeg har aldrig

i den smalle betegnelse jeg har registreret at det er blevet sagt men det er ikke min opfattelse

den klassiske musik vil jeg henvise til kulturdirektøren morten hesseldahl der jo har sagt at den klassiske musik

stå lige så stærkt i danmarks radios programflade som før og de bruger

jeg oplever også at ministeren

at styrke dem jeg forstår godt

ideer om alternativer det tror jeg

ikke rimeligst at man brugte pengene på at styrke det vi har frem for at

ikke ved hvad bliver til

man ikke længere

yderligere fire hundrede million kroner produktion

og de skal jo produceres til danmarks radio det er hele pointen så jeg kan ikke bekræfte at der kommer

når man lægger produktion ud så produceres den jo ikke inde

frigør sig fra nogle medarbejdere som der så ikke længere er brug for til gengæld vil der blive brug for flere medarbejdere ude i produktionsmiljøerne og det er jo ikke så tosset endda at riget fattes penge vil jeg lige

været smartest hvis vi kunne tage alle de her ekstra licensmidler

lægge ind i satspuljeforliget

det er altså en medielicens og den skal bruges af

de ekstra midler bedst og det er det vi har

skulle være en smal kanal

nu kommer lovforslaget til første behandling her så vil der være en høringsrunde i offentligheden og samtidig vil den afhøring om jeg så må sige

kommissionen finde sted så hvordan det går med den kan

for tidligt i processen men herre holger k nielsen vil selvfølgelig

rigtigt at socialdemokraterne vedtog den fjerde kanal som en smal kanal

jo en videreførelse af sr regeringens men vi har bare ønsket at se om ikke vi kan lave en kanal der bringer samfundsstof og kulturstof og

også musik men musik i en sammenhæng musikken må ikke bare blive et tapet

det er jo det billede

alle mulige grunde til og man kan så diskutere politisk om

vi tog noget fra danmarks radio

loven gav licens i otte år og så udløb den altså

men ideen med at man byder ud var i lovforslaget fra totusinde

det vi har brug for i danmark i dag med stigende arbejdsløshed og den viden

for få fornyet og forbedret

ti procent rigeste danskere

ellers hævder er en forudsætning for at komme økonomisk vækst i danmark

skåret ned fordi vi morer os ved det

jo flere måder at forholde sig til på og det ærgrer mig egentlig

mortensen slet ikke kommer

to hundrede kroner og otte hundrede kroner mere

mere i skatter og

om at holde deres budgetter i ro og

en lang række aktiviteter så det eneste der skiller os ad er

mener at folk er dårligere stillet ved at skulle betale

fem tusind syv

talen på dansk folkepartis vegne dansk folkeparti har aftalt en plan om genopretning af dansk økonomi

regeringen vi står i en økonomisk svær tid en økonomisk krise har været over danmark og resten af verden og krisen har sat sine spor i danmark har vi taget flere initiativer for at modvirke krisens konsekvenser men der er også en regning oven på krisen som skal betales i dansk folkeparti har vi derfor medvirket til at finde de fire og tyve milliard kroner og yderligere ti milliard kroner de fire og tyve milliard kroner går direkte til regningen mens de ti milliard kroner er midler der prioriteres

til andre områder som sundhed udsatte grupper og uddannelse med dette lovforslag finder vi midler der omprioriteres til andre områder det sker ved at hæve deltagerbetalingen for visse hf og stx enkeltfag samt på tilbudsfag på avu derudover skal personer med en videregående uddannelse fremover selv betale for fag på hf stx eller avu men der er også fag hvor deltagerbetalingen bliver lettet og hvor prisen dermed sættes ned hvilket sker for fagene naturvidenskab historie samfundsfag tysk og fransk

at det var nødvendigt at finde disse penge men vi er også økonomisk ansvarlige så selv om smalkost økonomisk set ikke nødvendigvis er populært

det nødvendigt for at genoprette dansk økonomi oven på krisen i ethvert regnskab uanset om det er statens eller den private husholdnings

skal indtægter og udgifter hænge sammen dette forslag medvirker til at statens regnskab hænger sammen

at den ekstra udgift for krisen dermed kan betales dansk folkeparti støtter lovforslaget jeg skal også sige at det konservative folkepartis ordfører ikke har mulighed for at være til stede og derfor også sige at

det ud til at han er her

gang per clausen er kommet

vi se om herre karsten hønge på et eller andet tidspunkt dukker

størrelse og dermed hvor hurtigt vi kunne komme på eller de andre partiers mulighed for at være til stede

åbenbart være sådan at man mener at en politik der går ud på at færre mennesker får efteruddannelse

udtryk for ansvarlighed det har jeg meget meget svært ved at se fornuften i jeg troede faktisk vi var enige om at noget af det der var nødvendigt var at flere mennesker fik mere efteruddannelse derfor må jeg sige at hvis det er sådan at man mener det er en del af løsningen på den økonomiske krise og den stigende arbejdsløshed

for at færre mennesker får efteruddannelse så er man efter min mening ikke ansvarlig

ønskede det være i stand til at finde de tre hundrede og fyrre million kr som man forventer at spare på det her område hvis man havde en anden prioritering

jo rigtigt nok at det her selvfølgelig spørgsmål om hvorvidt man

tilbud om efteruddannelse

forslaget kommer jo sammen med en række andre angreb på efteruddannelsesområdet som også ligger i regeringens såkaldte genopretningspakke man forkorter statens voksenuddannelsesstøtte og man skærer på veu

der er jo heller ikke nogen tvivl om at forringelsen af

for efteruddannelse vil ramme de grupper der i forvejen har fået mindst ud af uddannelsessystemet nemlig de ufaglærte og de borgere

vi står midt i en krise hvor tusindvis af faglærte og ufaglærte job

så er det helt uansvarligt at forringe mulighederne for at folk kan opkvalificere og omkvalificere sig jeg synes faktisk også at

den del af forslaget der handler om at man vil indføre

der ikke behov for at opkvalificere sig yderligere i løbet af et helt arbejdsliv

om regeringen mener at personer med videregående uddannelse for eksempel kun tager fat på hf niveau for hyggens skyld men det er jo faktisk sådan at det her forslag vil ramme den sygeplejerske der har brug for matematik og kemi for at kunne læse til læge

bredere i sin jobsøgning der er faktisk rigtig mange mennesker der på trods af at de har en høj

de er ikke alle sammen forgyldt økonomisk mange af dem har måske netop fordi de mangler nogle sidekvalifikationer svært ved at få et arbejde vi kan læse i regeringens bemærkninger til

udgifterne til området er steget fordi danskerne efteruddanner sig i stort og stigende omfang på almene og erhvervsrettede uddannelser og kurser altså regeringen er bekymret fordi danskerne efteruddanner sig i stort og stigende omfang det er en bekymring som jeg har meget meget svært ved at forstå

den bekymring så oven i købet fører til at man skærer ned på området vil jeg karakterisere som direkte uansvarligt i enhedslisten synes vi ikke det er noget problem at folk efteruddanner sig mere tværtimod er det meget fornuftigt

så meget arbejde at få ude på virksomhederne

helt enige med lo ftf og gl som i deres høringssvar slår på at der ikke er behov for nedskæringer men for ekstra fokus på efteruddannelse det er godt for den enkelte

godt for fremtidens arbejdsmarked og alle er enige om at der bliver færre ufaglærte arbejdspladser og behov for et højere uddannelsesniveau derfor er det et fuldstændig forkert tidspunkt at skære i efteruddannelsessystemet

benytte denne periode til at tilskynde folk til

man tænker på de mange penge

ført dokumentation for bruges på meningsløs aktivering kan det være underligt at se

bakker op om forslaget som er en del af den store genopretningspakke som har været nødvendig for dansk økonomi for

sund balance mellem de offentlige indtægter og de offentlige udgifter det er sådan at

regeringen er af den opfattelse at vi ikke kan betale gæld

sådan en snusfornuftig tilgang nemlig at vi ikke kan blive ved med at gældsætte det

samfund fordi det på sigt uundgåeligt vil koste velstand og velfærd og på den måde er skillelinjen i dansk

tegnet meget klart op idet der er et flertal

som tager ansvar for fremtiden om end det er ubehageligt

som mener at løsningen på alle

milliard kroner har været noget forkætret i og med at fru helle thorning schmidt i en direkte tv duel

egen politik og sit eget forslag og faktisk ved åbningsdebatten her heller ikke ville vedkende sig de en og tredive

som ellers står sort på hvidt i s sfs eget udspil

at vi henter penge i uddannelsessektoren

besluttet at selv om vi nedbringer

den offentlige gæld og selv om vi sikrer at underskuddet på de offentlige finanser kommer i en størrelsesorden så de også godkender det i det eu som venstrefløjen den del herovre i hvert fald

vi stadig væk friholdt kommunerne de vil ikke blive omfattet af besparelser selv om vi er blevet ramt af en international økonomisk krise vi giver flere penge til regionerne hvor blandt andet sygehusene får en yderligere saltvandsindsprøjtning og samlet set bliver der vækst i

sektor men når vi har friholdt både kommuner og regioner

er der kun staten tilbage til at løfte de besparelser der nødvendigvis må

følge af at der bruges for mange penge

samfund der har jeg et meget stort driftsbudget og derfor bliver der også placeret besparelser i undervisningssektoren dette lovforslag

målretter imidlertid helt konkret besparelserne mod netop personer som har

det er folk med en videregående uddannelse samtidig reducerer vi faktisk

kernefag i voksen og efteruddannelsessystemet men inden oppositionen nu svinger sig helt op til at tale om nedskæringsregering og hvor

i så mange år hvilket mange af borgerne heldigvis

venstres ordfører var inde på er steget fra

milliard kroner i to tusind og ni

verdens største offentlige sektor skal være endnu større at jeg kan garantere at når tallene

ikke være udtryk for besparelser på uddannelsesområdet så er der tilbage den gode nyhed

sikre at vi får flere

en anden god nyhed er jo at vi kan se på de seneste tal fra ungdomsuddannelserne at flere og flere og flere uddanner sig vi kan se at frafaldet i ungdomsuddannelserne er faldet med fem procentpoint inden for det seneste års tid fra seks og tyve procent til en og tyve

at den store indsats vi i fællesskab

og vi forventer at den vil have endnu større og endnu bedre effekt

vi laver de tiltag vi gør på uddannelsesområdet

sagde også at det forekom helt uforståeligt og forstå det er helt uforståeligt

at de anerkender at det er privatsektoren der samlet set skal løfte dansk økonomi dels skabe deres egne job og dels finansiere de job

er i den offentlige sektor derfor er vi nødt til at skærme dansk erhvervsliv af over for nye udgifter der er kun dem og deres medarbejdere til at betale for offentlig service og det er derfor at vi nu søger at begrænse begrænse væksten i den offentlige sektor vi har verdens største offentlige sektor vi mistede næsten tohundredetusind private job under finanskrisen det er på tide at bremse op og sige vi har ikke kun en forpligtelse som folketing over for offentligt ansatte og over for den offentlige service vi har også en kæmpestor forpligtelse

at sikre private erhvervsvirksomheder mod nye skatter og afgifter og økonomiske byrder i en tid

alt for mange job også i herre kim mortensens område

med at vi bruger flere penge i den offentlige sektor end vi tjener hvis dansk erhvervsliv ikke var presset udefra på grund af en global afmatning og hårde konkurrenceforhold

være fremkommet derfor er det en relevant diskussion i forhold til det pågældende lovforslag det giver jo sig selv at når man fjerner

give mindre aktivitet og det betyder kort sagt nøjagtig som det fremgår af lovforslaget at det vil give mindre aktivitet inden for voksenefteruddannelse så er spørgsmålet

eller en bedre kvalificeret arbejdsstyrke

under et til den offentlige sektor forudsat at man skal følge eus konvergenskrav og i øvrigt forhindre rentestigninger som koster dyrt ude private arbejdspladser

her er det bedst mulige for alternativet havde været at jeg skulle finde ressourcer i ungdomsuddannelserne det har jeg ikke villet gøre der har vi kun

de almindelige effektiviseringer som ikke er ukendte heller ikke fra

fordi vi grundlæggende tror på at det afgørende er at satse på at de unge får en ungdomsuddannelse

få kvalificeret den efterspørgsel der er på voksen og efteruddannelse men selv med dette lovforslag er vi jo langt langt langt fra det lave niveau der var for

det var herre kim mortensen der som ordfører

her var en del af vores nedskæringspakke og når nu

ordfører indledte med det så er det jo meget naturligt at ministeren følger op på samme diskussion jeg kan godt forstå at laustsen mener det er lidt ærgerligt at jeg inddrager den overordnede økonomiske politik i diskussionen om det her lovforslag

den overordnede økonomiske politik som har nødvendiggjort

vi laver en fornuftig prioritering af de offentlige ressourcer hvis det bare gik derudad og hvis vi var komplet ligeglade med

det her lovforslag frem jeg tror at flere og flere borgere i dette samfund er fuldstændig klar over at når man som minister fra vk regeringen igen og igen og

står hernede og skal forklare hvorfor vi er nødt til at bremse de offentlige udgifter op så kan befolkningen jo godt se

for sjov det er nøjagtig som når man hjemme i den almindelige husholdning siger det går lidt for godt

hen flere penge end vi tjener hvad er løsningen så er det så at gå ned i banken og låne nogle flere penge eller at tage til udlandet og låne nogle flere penge som den offentlige sektor er nødt til at gøre i danmark skal man gøre det eller skal man sætte udgifterne efter de indtægter der er vi vælger altså det sidste uagtet at det er ganske ubehageligt men dog en del behageligere end at blive ved med at se danske virksomheder lukke danske

skattelettelser til den rigeste del af befolkningen skal betales

mener vi simpelt hen ikke det er klogt det er ikke klogt at den almene befolkning

en skatteomlægning som gør det bedre og

sfs formand mente var inden for skiven da det blev

og finansieringen vil blive hentet ind men vi har jo ikke lagt skjul på at skatteomlægningen skulle være med til at kickstarte dansk økonomi i to tusind og ti det havde vi alvorligt brug for for at imødegå den voldsomme arbejdsløshed vi

i mange andre europæiske lande så når spørgsmålet

et kollektiv men jeg tager da det fulde ansvar for at der bliver sparet og

undervisningsministeriets konto hvis man går ind og ser på de enkelte dele så

da en besparelse og når herre bjarne laustsen viser opmærksomhed igen

men pengene går jo primært til at betale for ny aktivitet uddannelsesområdet

hen undgået socialdemokraternes opmærksomhed at der er flere og flere der uddanner sig og selv om taxametrene ikke er blevet højere

jo penge også til su også til godtgørelse så samlet set

grundlæggende fag herunder grundlæggende it som man skal betale langt mere for hvis man ønsker at dygtiggøre sig i forhold til det arbejdsmarked

skal betale fuld deltagerbetaling

kurser hvor der bliver forhøjet deltagerbetaling men der hvor der bliver en lavere deltagerbetaling er

de basale kernefag

kan ikke sige at dette lovforslag

det er det faktisk ikke det er faktisk rettet mod

er anerkender ministeren at der er en sammenhæng mellem hvordan man ruster fremtidens arbejdsmarked herunder ikke mindst den private sektor og at der er en mulighed for at omskole sig til nye job og at det kræver

uden forhøjet deltagerbetaling med mulighed for at

at vi vælger at spare her altså socialdemokraterne

at vi bruger flere penge i den offentlige sektor

sf om at man henter langt langt flere skatter ind og det mente de ville give en provenufordel

det endnu dyrere at producere i danmark og hvis der er noget vi ikke

udgifter og indtægter hænger ikke sammen og derfor er vi nødt til at reducere

så det vi gør blandt andet med dette lovforslag men det er klart at det har konsekvenser for voksen og efteruddannelsen

det utrolig dejligt at det under vk regeringen er lykkedes

de tidligere år faktisk at

store gældsætning der var fra tidligere

har fået en massiv voksenefteruddannelsesindsats det er næsten en stigning på to milliard kroner på tre år

alle synes er dårligt medmindre man diskuterer det i en samfundsøkonomisk sammenhæng det er jeg med på

at det ville være så katastrofalt for samfundsøkonomien hvis de mennesker der tjener over nul million

betale den samme andel af deres løn i skat i to tusind og elleve som de gjorde i to tusind og ni at ministeren hellere gennemfører en række omfattende besparelser på uddannelsesområdet end at fastholde den beskatning der var i to tusind og ni

de skattelettelser herre per clausen

vi bare ikke høste effekten af en gang mere og sige

ladet være med at indfase for vi har brugt finansieringen vi vi finansierer jo andre tiltag med andre indtægter blandt andet fra fra energiområdet det

ikke så mange bankdirektører i danmark

vil kunne løse de omfattende økonomiske problemer som hele europa er blevet sendt ud i som følge af den internationale økonomiske krise

det ene lovforslag efter det andet

det ville det givetvis ikke men så er der så et andet område som skal levere mere

de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser fordi jeg mener at det

at vi får uddannet vores unge det er det helt afgørende for mig at jeg

det jeg må forstå på ministeren er at hun mener

har været i stand til at friholde indtægter på jord og fast ejendom fra beskatning siden to tusind og

at man er i stand til at sikre at de mennesker der tjener over nul million kroner om året ikke skal betale den samme andel af

at vi for at få råd til det

største offentlige sektor i danmark

den offentlige sektor større

er en ideologi og en tilgang som enhedslisten bekender sig til det engang ironisk

helt i orden at have den filosofiske tilgang til økonomi vi har en helt anden tilgang i regeringen vi tror ikke på at vi vi kan finansiere den offentlige sektor med en større offentlig sektor vi tror simpelt hen på at det er den private sektor som skal skabe velstand

den offentlige sektor som i høj høj grad kanaliserer velfærd til borgerne

det er vores målsætning også i fremtiden at sikre at der er økonomi til rådighed for det

som det danske samfund ikke har

kun den mulighed at låne dem og at låne dem i udlandet hvem skal så betale dem tilbage ja det bliver jo ikke nødvendigvis herre per clausen og mig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

behandler lovforslag der drejer sig om ophævelse af love men det gør sig gældende med lovforslaget her og uden at skulle gå i detaljer

da grundlaget for at opretholde

deltagere i første verdenskrig på tysk side så vi kan varmt anbefale at folketinget bakker op om lovforslaget her

i øvrigt på det radikale venstres ordførers vegne sige at det også gør sig gældende for det radikale venstre

afbureaukratiseringspakke men det ligger jo i sagens natur at når

ikke længere er personer der kan få gavn af de ydelser som loven i den nuværende form giver mulighed for

der heller ikke nogen grund til at opretholde loven

været en god lov fordi den har hjulpet mange af de efterladte

hvor der ikke er flere efterladte der kan få gavn af loven og så er

derfor støtter dansk folkeparti

blevet sagt haft et godt formål i den tid hvor den har været gældende men da formålet med loven ikke længere er til stede

skal den som det er sagt af de tidligere ordførere selvfølgelig ophæves

er jo et glimrende eksempel på at vi lovgivere en

gang imellem bør gå vores love igennem og fjerne de love der ikke længere har nogen funktion vi ønsker

og det her

godt eksempel på noget som jo faktisk er

loven om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele giver nemlig ministeren mulighed for at yde erstatning til personer der før den femtende juni nitten tyve på grund af den tyske værnepligt har pådraget sig en invaliditet med andre ord har ministeren haft mulighed for at give de krigsinvalider der af tyskerne var blevet tvunget i trøjen en erstatning men inden for de seneste år er de sidste personer der efter loven var berettiget

til en sådan erstatning gået bort

kan vi her i folketinget lige så godt ophæve loven og det er præcis hvad lovforslaget fra beskæftigelsesministeren går ud på derudover lægger forslaget også op til at foretage de konsekvensrettelser i ligningsloven og lov om aktiv socialpolitik

ikke længere er relevant hvis vi afskaffer selve loven om erstatning samlet set

er lovforslaget altså et fint og fornuftigt

er jo netop at ophæve en lov som har udtjent sit formål da de sidste modtagere af ydelserne er afgået ved døden formålet er derudover

de nødvendige konsekvensrettelser i ligningsloven

blot kvittere for den tilslutning som lovforslaget har fået

dette beslutningsforslag drejer sig om at regeringen ønsker folketingets opbakning til de overgangsbestemmelser der er nødvendige for at antallet af pladser i europa parlamentet kan udvides i overensstemmelse med lissabontraktaten årsagen er at valg til europa parlamentet foregår på forskellig måde i de forskellige lande derfor har ikke alle lande kunnet vælge disse ekstra medlemmer ved sidste parlamentsvalg

for at løse dette midlertidige problem har ministerrådet foreslået

godkendt at de lande der af den ene eller anden grund ikke har kunnet vælge de nye medlemmer direkte denne ene gang

kan lade det nationale parlament vælge de nye ekstra medlemmer

det skal her understreges at denne mulighed for de nationale parlamenter kun findes som en overgangsordning fremover vil de ekstra medlemmer naturligvis blive valgt på samme måde som de nuværende parlamentsmedlemmer

da denne procedure er helt almindelig i alle tiltrædelsestraktater og da de nationale parlamenter i sagens natur afspejler de politiske holdninger i landet

brud med de beslutninger der tidligere

jeg det sådan set ikke alene kan tænkes men er meget

på valgresultaterne fra danske

er tale om en overgangsordning hvor man står i den situation at man skal have udpeget nogle medlemmer som man ikke valgte på den måde som man normalt vælger dem så derfor er det en ganske almindelig procedure

alle de eksempler vi har på at man har gjort sådan andre steder det glæder jeg mig rigtig rigtig meget

flemming møller mener han ikke at det

det var herre flemming møllers synspunkt der blev stemt ned vistnok med en stemme men

og hvor begrænset tid det drejer sig om spørgsmålet er hvad man ellers kunne gøre skulle man indkalde til en

jeg er ganske overbevist om at det ville give et endnu mere forrykket resultat så

de europaparlamentsvalg der foregår i danmark at

forskel på hvordan folk stemmer til de valg kontra til folketingsvalgene og det samme gør sig sandsynligvis gældende i andre lande også i frankrig

parlament udpege nogle medlemmer som sandsynligvis ikke ville blive valgt hvis der havde været et demokratisk valg samtidig har man en traktat der er mindre end et år gammel

hvor man allerede nu så vil sætte noget ud af

det må venstre da synes er et

det er et praktisk problem der skal løses og som jeg netop gjorde opmærksom på

er det kun en overgangsbestemmelse det er noget man gør her i første periode

at alle parlamentsmedlemmer skal være demokratisk

eu lande skal ratificere

man sætter en bestemmelse i lissabontraktaten ud af

demokratiske del af lissabontraktaten

sager der bliver afgjort i i europa parlamentet

i kraft og når man ikke har nok valgte repræsentanter fra et europaparlamentsvalg at gøre godt med på grund af afstemningsmetoden og på grund af

jeg ikke se at det her er så stort et problem når man sammenligner med de forskellige afstemningsmetoder der er i de forskellige lande nogle lande er der ikke engang navn på kandidaterne der er det kun listestemmer det drejer sig om

det er ikke så stort et problem som det her bliver gjort

af problemerne problem og at vi fik et irsk nej

sige at man var nødt til at eller anden oprydning fordi man

lissabontraktaten så det er en praktisk løsning på

vi stod med den her implementeringsfase og

i danmark har vi hele landet som én valgkreds der er det ret let at supplere op andre steder har man det delt i forskellige valgkredse og der kan det være vanskeligt bare at supplere op ligesom

den tolvte oktober oktober netop udtalte

ordene der faldt nu kan jeg forstå at det så åbenbart ikke har så stor en betydning mere at man skal være folkevalgt jeg synes man væver lidt omkring det her med om

skal være demokratisk valgt eller ej

kunnet vælge ekstra medlemmer som nogle andre lande har gjort men tyskland har for eksempel tre ekstra medlemmer fordi de jo netop har valgt efter nicetraktaten hvor de efter lissabontraktaten mister tre medlemmer

skulle de så også have valgt efter lissabontraktaten eftersom det på det tidspunkt var nicetraktaten der var gældende

at det var en forsinkelse af lissabontraktaten ja det var det fordi der var en masse borgere der sagde nej til den flere steder hvilket der

en del politikere der ikke havde forventet

men når man har en afstemning

derfor har tyskland nu tre ekstra medlemmer der

orienteret om sagen så herre kim mortensen set i meget lang tid været klar over at

har vidst det i lang tid så kan blive så forfærdelig fejlciteret i politiken dagbladet politiken citerer

vide om det er fordi herre kim

af politiken eller hvad der er forklaringen på at han er gået fra

har jo vidst hvordan sagens sammenhæng var og når

alvorligt demokratisk problem som jo også kan få konsekvenser fordi afgørelser i europa

en række lande det sker fordi lissabontraktaten der trådte i kraft den første december to tusind og ni udvider antallet af medlemmer af europa parlamentet fra syv hundrede og seks og tredive til syv hundrede og en og halvtreds

beholder tyskland tre mandater som de har ifølge nicetraktaten men som de mister ifølge lissabontraktaten de ekstra medlemmer foreslås udpeget på to måder den ene er

at landene allerede ved europaparlamentsvalget i to tusind og ni tog højde for at lissabontraktaten ville træde i kraft

ved det almindelige valg fik valgt de ekstra medlemmer altså blev medlemmerne demokratisk valgt af deres borgere

og afventede sådan set blot at de kunne indtage deres pladser i europa parlamentet når lissabontraktaten trådte i kraft den anden måde er at det nationale parlament udpeger det nødvendige antal medlemmer og netop udpegningen er altså der hvor vi ser problemet for lissabontraktaten siger ganske klart at alle medlemmer af europa parlamentet skal være demokratisk valgt og det kan man jo

en udpegning er derfor kræver det en ændring af traktaten en ændring som udenrigsministeren har kaldt en teknisk overgangsordning det er vi

ikke enige i dette forslag har intet med en teknisk overgangsordning at gøre men handler om noget så principielt som at sætte en gældende traktat midlertidigt ud af på et af de få steder hvor borgernes demokratiske rettigheder gør sig gældende regeringen har

mellem eu medlemsstater

vi jo nævne kødklistersagen som blev afgjort med en stemme netop i sådan en sag kunne to udpegede medlemmer jo have afgjort sagen til en helt anden side i dansk folkeparti ønskede vi en folkeafstemning om lissabontraktaten et flertal i folketinget sagde nej til det jeg skal indrømme at

kan man sige ikke overrasket over socialdemokraterne

men i forhold til hvad der sådan har stået i aviserne

glæder jeg mig da også lidt til at høre de

spørgsmålet er om folk har modet til at sige nej til det her udemokratiske makværk som jeg vil tillade mig at

hvor det blev forelagt så derfor

man skal stå her og være så sørens hellig fra dfs side på det her tidspunkt

helt forkert og det mener jeg fortsat at regeringen ikke

det mener jeg men jeg mener også at det er forkert at udenrigsministeren

vi er en del folketingsmedlemmer som ofte kommer i nye udvalg og ikke kender

spillereglerne nu ved jeg godt at fru lone dybkjær har været med længe og det er også derfor mange gange læner mig op ad hvad netop fru lone dybkjær faktisk siger om sådan nogle ting

støtten var ret ringe den dag der var simpelt hen ikke nogen

hvis nu fru pia adelsteen også havde støttet

derfor synes jeg at vi skal dæmpe os lidt det har været fuldstændig klart at der var de tre muligheder jeg synes ikke at nogen af dem er specielt gode men det er så praktiske muligheder og der er argumenteret for hvorfor frankrig gør som frankrig gør

argumentation kunne jeg godt se fru pia adelsteen

om hvordan vi får gennemført den sidste rest af lissabontraktaten

får de atten medlemmer som de skal have

i sf at det er helt nødvendigt at europa parlamentet er folkevalgt

det er jo hele sammensuriet kan man sige i den europæiske union som gør at man kan

det så er tale om her er

at landene får lov til at udpege de her atten medlemmer eller danmark i virkeligheden

at vil danmark sige at det må de egentlig godt jeg vil kraftigt opfordre til at vi siger at det må de gerne

det europæiske rådsmøde den ellevte tolv december to tusind og otte

i forlængelse af en ny traktat når man nu sad med en gammel traktat

og ikke som dansk folkeparti siger to muligheder

vælge at holde nogle direkte ad hoc valg i de forskellige lande det vil sige en ny form for

europa parlamentet man vælge at basere det på europaparlamentsvalget i juni to tusind og ni

medlemmerne jeg mener helt klart

være at foretrække at man i

det på de direkte valg men vi kan jo så

på for det diskuterer vi jo livligt her i salen lægge mærke til at det gør man

har man valgt at benytte sig af den tredje mulighed at de nationale parlamenter

de to medlemmer som frankrig skal vælge det synes jeg

at det er sarkozy der decideret udpeger de her medlemmer så vil jeg henlede tingets opmærksomhed på spørgsmål nummer s en hundrede og to og tredive af trettende oktober to tusind og ti hvor udenrigsministeren svarede mig på om det er sarkozy der kommer til at udpege de franske europaparlamentsmedlemmer udenrigsministeren gør

at den franske præsident udpeger medlemmerne

et valg i den franske nationalforsamling

de notater der er oversendt fra

så vil man notere sig det gør jeg i hvert fald

grundet den franske forfatning

nyvalg i frankrig koste hundrede million euro jeg ville synes at det var en smule mærkeligt mildest talt hvis vi i det danske folketing skulle beslutte

så ville den eneste mulighed være at kræve at de skulle lave et nyt valg og det ville så koste hundrede million

gjort det langt klogere men sådan er det jo indimellem at man ikke gør det klogest mulige

det med at frankrig eller tyskland for den sags skyld ville komme og sige at vi

udpeget vores europaparlamentsmedlemmer efter deres ønske på

meget tidligere man skulle have gjort opmærksom på det da kriterierne blev defineret af det europæiske råd

desværre kun én i europaudvalget der gjorde og

venstres fru lone dybkjærs ønske om mandatgivning men nu er vi kommet hertil og så må vi tage konsekvensen af

ting og det er om jeg skal forstå fru pia olsen

det var en mulighed

at fælles forståelse mellem de partier som

urafstemning i vores parti om lissabontraktaten

sf jo faktisk at den skulle til folkeafstemning fordi vi mener at hvis man skal gøre eu til et folkeligt projekt skal man ikke snyde vælgerne for den slags men det lå ikke i kortene da vi havde diskussionen om lissabontraktaten hvordan man nu skulle fikse de her medlemmer

en forventning om at lissabontraktaten var implementeret og ratificeret inden vi skulle have et europaparlamentsvalg det er det har været problemet og det er derfor vi er kommet ud

kan gå så galt at der tilsyneladende er et flertal i folketinget som når

det jeg ikke forstår jeg forstår sagtens at når man

genere frankrig

som sagt kun om to mandater det kun ganske få gange de kan få afgørende

sarkozy der skal udpege de franske europaparlamentsmedlemmer men derimod den franske nationalforsamling og at det accepterede et europaudvalg undervejs i processen

at det her ville blive et problem så håber jeg da

at sørge for at fremlægge ting til mandat og derudover måske fremlægge dem i god tid

for et valg så vil jeg bede ordføreren overveje om prisen er afgørende for at man overholder

er tre muligheder

er at man

den sidste mulighed er at man kan lade nationalforsamlingen

selv accepteret at de må bruge den model

og det må vi forholde os til men der er altså også nogle spilleregler inden for lissabontraktaten

løsning vi har fundet betyder at lissabontraktaten ikke bliver genforhandlet og løsningen betyder at traktaten ikke skal ratificeres igen af andre medlemslande

er jo netop det vi står og gør her fordi der skal laves en undtagelse ikke en ratificering af

af en undtagelse fra traktaten som er midlertidig og så kan vi da godt sige at vi

orienteret og måske har været lidt for dårlige til at høre

og ikke ønske at overholde den smule demokrati

også foretrukket at man havde gjort det og der er ingen tvivl i mit

at frankrig havde placeret deres

det sidste valg til europa parlamentet

til europa parlamentet hvis man

fordi det er vores gruppe i parlamentet

egoistiske argumenter for at tvinge frankrig til noget andet

anerkende de spilleregler der er og spillereglerne er

og spillereglerne og det accepterer jeg så selv om det ikke

beslutningsforslag fra udenrigsministeren der har det formål at danmark godkender en eu protokol der ændrer den

det betyder at en række eu lande her og nu får lov til at vælge mellem en

og fire medlemmer af europa parlamentet først og fremmest betyder protokollen som forslaget lægger op til at godkende at der bliver bedre overensstemmelse mellem virkeligheden og lissabontraktaten

vi holdt valg til europa parlamentet og det var i juni to tusind og ni

valget blev derfor afholdt ud fra reglerne i nicetraktaten men kort efter valget i december trådte lissabontraktaten så i kraft

at bulgarien italien letland malta holland polen og slovenien hver får en ekstra medlem af europa parlamentet frankrig østrig

hver to ekstra medlemmer og endelig får spanien fire ekstra medlemmer det sikrer at lissabontraktatens regler bliver

eneste undtagelse er tyskland der har tre medlemmer for meget men får lov at beholde dem frem til næste valg i to tusind og fjorten derudover

er den ordning som protokollen indfører midlertidig og det synes jeg er væsentligt at understrege den gælder altså kun indtil næste europaparlamentsvalg i to tusind og fjorten

løser ordningen et konkret problem på en praktisk måde på den måde er forslaget udtryk for pragmatisme og det kan vi konservative egentlig godt

afholdes valg i den pågældende medlemsstat for det andet kan de ekstra medlemmer vælges på baggrund af resultaterne fra valget i to tusind og ni

kan parlamentet i den pågældende medlemsstat beslutte selv at udpege dem men i alle tre tilfælde er der tale om en helt igennem demokratisk metode

floreret om at den franske præsident selv kunne udpege de to ekstra parlamentsmedlemmer

altså ikke rigtige

jeg naturligvis gerne understrege at jeg selv har været skeptisk over for forslaget

at parlamentsmedlemmer skal vælges i forbindelse med de almindelige og demokratiske valg og det mener jeg stadig væk er helt naturligt men og det synes jeg også er væsentligt at understrege

tale om en undtagelse en midlertidig overgangsordning der her og nu som også andre har været inde på løser et

jo

ordføreren så har været kritisk over

foretrækker naturligvis demokratiske valg og det er derfor jeg har udtrykt mig til medierne sådan som jeg har udtrykt mig men

det er jo også derfor jeg forklarer som jeg gør her i dag at det her er en midlertidig ordning

frem til næste valg og det er altså ikke sarkozy selv der

ikke desto mindre er det dog et flertal for sarkozy der sidder i det franske parlament

ordføreren har udtalt at

som parlamentet har og ordføreren har også udtalt at hun personligt mener at det er et demokratisk problem at man udpeger

de konservative som ikke synes det er et demokratisk problem bare det er en midlertidig overgangsperiode i øvrigt på lidt mere end fire år

også demokrater og det der ligger her på bordet er simpelt hen noget

der var flere der ville stille spørgsmål men

jeg jo starte med at sige tak til alle der så pænt har fremført mine bemærkninger eller min indstilling i europaudvalget det er jo

det er forkert at man kan have den holdning

og jeg synes faktisk ikke på noget tidspunkt er argumenteret

særlig godt for

være så venlig at høre efter altså jeg synes ikke at udenrigsministeren eller

der står at forelæggelse af regeringskonference

hvor kun sager af større rækkevidde fremlægges til forhandlingsoplæg

så vil jeg da i hvert fald på nuværende tidspunkt prøve at finde ud af

have styr på om ikke andet så for fremtiden hvor tit det er sket at

regeringskonferencer hvor man ikke har syntes man

om det sådan er almindelig praksis at man mener man ikke skal have mandat når der er tale om regeringskonferencer så er der

altid diskutere om det er i forbindelse med lissabontraktaten eller ikke i forbindelse med lissabontraktaten men vi er jo i hvert fald godt

ratificering i de forskellige lande trækker ud det

spørge sig selv om om vi ikke burde have fået en lidt bedre orientering på et tidligere tidspunkt

noget der dumpede ind ret sent

vi ved godt hvad der er blevet sagt men vi ved ikke hvad der ikke er blevet sagt altså om man i virkeligheden har haft lidt større viden om det her end man har

og om man har valgt ikke at ville orientere før man var helt sikker på tingene men som sagt jeg synes

lige så godt man kan vedstå at man

vi diskuterer her i dag det kan ikke komme bag på nogen det har været fuldstændig klart

fremragende protokol men

som jeg også tidligere har sagt i en bemærkning til fru pia adelsteen at hvis der var nogen der var kommet og havde sagt det

som vi nu bilder os ind at vi skal sige til frankrig så skal jeg love for at der var nogle der var kommet op i

stadig væk siger jeg at jeg synes der burde have været et mandat så havde det måske stået lidt klarere hvem der havde stemt for eller der ikke havde stemt for men når man kigger på referatet må man jo konstatere at jeg var den eneste der sagde noget overhovedet og det betyder vel en stiltiende accept fra de

der er to elementer i den her sag det ene element er selve forslaget selve protokollen

sige at jeg er en lille smule overrasket over at man er i stand til at beskrive en aftale om at man besætter pladserne i

som en lille teknisk pragmatisk løsning

set ikke det er jeg synes det er et grundlæggende brud med det princip man har

nogen kom og sagde til os at det måtte vi ikke hvis vi havde fået den idé jeg kan forsikre dem der sidder her i salen om at hvis en dansk regering var kommet stikkende med at man skulle besætte nogle ekstra pladser i europa parlamentet ved at folketinget udpegede dem

folk specifikt til det så var det stødt på megen megen kritik og jeg ville have været glad og begejstret hvis der havde været kræfter i udlandet der havde støttet vores demokratisk berettigede og velfunderede kritik af det præcis som jeg da også ved at det her har skabt debat i frankrig

reglerne præcis som regeringen gør og som siger at det ikke er muligt at gøre det på anden måde

det er et afgørende demokratisk problem at de øvrige eu lande har accepteret at man i frankrig kan gøre det sådan det synes jeg faktisk er et problem og jeg synes at man skulle

fik enhedslisten så ikke sagt fra i tide

en af forklaringerne vil jeg gerne afsløre her og det er faktisk er blevet grebet i ikke at

får et brev fra udenrigsministeren hvor der bagved ligger et notat af dette brev fra udenrigsministeren fremgår det

kommet et spansk forslag som

alene udgør en rent teknisk tilpasning om hvilken der allerede er politisk enighed så må jeg indrømme at

derfor vil jeg godt stille det spørgsmål om det ikke allerede på det tidspunkt ville have været passende at vi faktisk

brevet at det kunne være fornuftigt at læse videre

lidt debat allerede på det tidspunkt

om ikke andet kan være et eksempel på at man godt kan være mere grundig med sin orientering i

den slags sager

at eu politik er udenrigspolitik

altid fungerer fornuftigt at det er regeringen der bestemmer hvad

mandat til fordi det ofte kan give anledning til debat og jeg må jo så erkende at når der bliver rejst kritik af at der ikke er mandat

vil jeg normalt hvis der er mere end en der støtter det sikkert også selv støtte det fordi det vil sikreste og det klogeste fordi regeringen sikkert har uret i den slags tilfælde kan man også risikere at en kommende regering vil have uret men det er altså dybt problematisk at det fungerer på den måde så jeg synes at selve processen

give anledning til lidt evaluering og opfølgning på arbejdet men det grundlæggende problem er og det vil jeg holde fast

en tilføjelse til traktaten som betyder at man accepterer

der kommer ikke direkte valgte medlemmer

sikkert at hvis man tager afsæt i de valg der har været til europa parlamentet næsten uanset hvilket europæisk land man

at der meget meget ofte er ganske store afvigelser

men det kan også skyldes og det tror jeg i hvert fald at det gør i danmark at folk faktisk betragter eu valg som noget andet end et folketingsvalg præcis ligesom nogle også betragter byrådsvalg og valg til regionerne som

nogle som de fleste andre der sidder her i salen fordi vi jo er fast forankret i en tro

som bærer hen over alle forskelle på valg men alligevel så derfor mener jeg

nogen tvivl om at det her er et udemokratisk tiltag som man burde

jo primært er på grund af at irerne trak

man burde have fundet en mere demokratisk tilfredsstillende løsning på det her og derfor vil enhedslisten

at enhedslisten nu pludselig vælger at stemme imod når man overhovedet ikke har reageret i europaudvalget

der sagde man jo ikke et ord

også lærer af hvad modstanderen om jeg så må sige af det europæiske samarbejde hvis jeg må tillade mig at sige det om herre

udtryk for at der havde været et flertal

der havde tilsluttet sig det der var hovedlinjen her i forbindelse med den opfølgning der var på lissabontraktaten

i folketinget hvor enhedslisten ville stemme imod den her traktat når jeg så har studeret det tilbage i tiden må jeg jo konstatere at ikke alting har foregået præcis som jeg troede og det viser jo bare at man aldrig kan blive for grundig

læser papirerne meget meget grundigt og

vi alle sammen er enige om at det mod min vilje er blevet sådan at flere og flere beslutninger af betydning for danmark træffes i eu

er vigtigt at procedurerne er så gode som overhovedet muligt og sikrer så meget demokrati og for den

skyld også så gode muligheder for at enhedslisten kan udøve indflydelse som det overhovedet

har handlet om man kan sige det reelle indhold af beslutningsforslaget men også om den måde hvorpå

i fællesskab håndterer de de sager

som vi skal håndtere i forhold til det europæiske

som har givet tilslutning til til beslutningsforslaget

også for tingets velvilje til en både god og hurtig behandling af forslaget formålet med forslaget er jo at tilgodese de medlemslande der siden lissabontraktatens ikrafttræden den første december to tusind og ni

fordi valget til europa parlamentet fandt sted i juni to tusind og ni og der fandt det sted på grundlag af nicetraktaten der er tale om en

valg til europa parlamentet i to tusind og fjorten hvor man så kan anvende lissabontraktaten fuldt og helt danmark har det samme antal medlemmer under nicetraktaten og lissabontraktaten

række spørgsmål til mig undervejs

forelæggelsen har fundet sted første gang i slutningen af to tusind og otte af daværende statsminister anders fogh

for europa parlamentet jeg vil sige at

har været afgørende har været at regeringen efter fuldstændig almindelig praksis og det

jeg netop tjekket igen det er den praksis der

forhandlingsoplæg og det er der flere grunde til

ordning der alene regulerer

kort tidshorisont frem til næste valg

ikke ændringer der berører danmark direkte da det danske antal medlemmer uforandret er trettende og for det tredje er der intet urimeligt

sige at der er tre måder hvorpå

man kan opsupplere de ekstra

mellem jeg mener derfor heller ikke at det er nogen sag har større rækkevidde for kongeriget danmark men det er da klart det er en sag som folketinget har en politisk interesse i

jeg meget gerne tilkendegive her i

jo blandt andet også derfor at vi behandler sagen i folketingssalen i dag

for når regeringen søger folketingets samtykke i denne sag

ligesom lige pludselig har en anden substans vi har ikke nogen juridisk forpligtelse i henhold til grundlovens § nitten

men den generelle politiske interesse i den konkrete sag har vi fundet det mest rigtigt at indhente folketingets samtykke og jeg synes

at den opmærksomhed der har været omkring sagen ikke mindst i medierne

i folketingssalen

har været i lignende situationer før og som jeg hører det her er der ligesom

den anden diskussion der har været har handlet om hvorvidt det nu er rimeligt at de lande der ikke kan

tidligere europaparlamentsvalg eller som ikke ønsker at bruge mange af skatteborgernes penge på at afholde nyvalg

man bliver spurgt om der er historier

hvert fald ikke at have hørt en politisk diskussion i danmark om at det skulle være et problem var da den store udvidelse

medlemsstaterne fik lov til

repræsentanter i europa parlamentet for disses

frem til til næste valgperiode til europaparlamentsvalget så det er altså sidste gang det er sket

og efterfølgende eu jamen så har man jo frem til at næste parlamentsvalg skulle

giver udtryk for en meget stor forargelse

at tage medlemmer fra parlamenter og sætte ind i europa parlamentet

om ikke det så alligevel har betydning at der nu kommer atten ekstra

medlemmer af europa parlamentet i en midlertidig periode og hvilke konsekvenser det kan have politisk

sige til fru pia adelsteen at netop det at der er tale om midlertidigt at finde

mener jeg er et godt argument for

her ikke er noget der har har større rækkevidde over over

mange år det er jo kun frem til to tusind og fjorten hvor der skal vælges et nyt parlament at denne midlertidige ordning

foreligger endelig vil jeg sige at

skal søges mandat i europaudvalget eller ej i forbindelse med konkrete sager

hver gang bliver der jo foretaget en individuel vurdering af hvorvidt det er

det rigtige at gøre eller ej i denne sag ud fra de ting jeg har sagt har det ikke været

vil gerne gentage her i dag for det synes jeg også er væsentligt at netop det

regeringens vegne har valgt at gå i folketinget med et beslutningsforslag

udtryk for at selv om det ikke er en sag

betydning til evig tid for danmark

man kan bruge som argument for om man fremsætter et

ene så er der spørgsmålet om rækkevidden for danmark

og derfor er vi jo også nødt til at kigge på de fælleseuropæiske interesser

det er en ting som er meget svær at få frem i danmark

jeg sad heller ikke selv i folketinget på det tidspunkt men det er

set ligegyldigt jeg mener bare at der er tale om ratifikationer når der er tale om nye lande under en eller anden form og det er der jo også hvis vi skal have et nyt land ind her og i forbindelse med de ratifikationer

der kommer nationale parlamentarikere ind

men det kan vi jo blive klogere på under udvalgsarbejdet

er ud fra en juridisk forpligtelse i forhold til grundlovens § nitten at vi nu beder om folketingets samtykke det var også det jeg sagde i min første besvarelse det er alene ud ud fra en politisk vurdering at

klogt at indhente folketingets samtykke og man må sige at med den debat der har været

at være en rigtig vurdering at der skulle være en politisk behandling af sagen i folketingssalen for så vidt angår den anden del som var det fru lone dybkjær indledte med

jeg bare gerne opsummere det der har været lagt til grund

tre hovedpunkter

er tale om en midlertidig ordning for det andet at det ikke berørte danmark og for det tredje at de regler man lagde op til efter udenrigsministeriets opfattelse ikke var urimelige og grunden til at

der har været brugt meget tid i dag på at diskutere hvorvidt det er rimeligt

tager medlemmer fra de nationale parlamenter der har jeg så henvist til at det fald er noget man har benyttet sig af ved andre lejligheder uden at det

har givet anledning til kritik og det var derfor

europa parlamentet så derfor er det en lidt anden

men de kom ind ved den store udvidelse og

som jeg husker det med sverige finland og østrig men det kan vi jo gå tilbage er afgørende er om vi kan bruge det som sammenligning

efter grundlovens § tyve når der sker en udvidelse men det synes jeg vi kan få klarlagt i udvalget så kan vi være

om jeg så må sige folketingets egen skyld og det kan vi

så kan vi lige få det klaret med grundlovens § nitten i forhold til udenrigsministeriets vurdering

lange for mit vedkommende er at jeg synes at

jeg har intet ønske om at der på nogen som helst måde

ej heller fremover jeg har redegjort

meget gerne også under udvalgsbehandlingen medvirke til at nogle af de ting jeg har sagt her om

behandlingen af beslutningsforslaget også kommer til at hvile på så sagligt et grundlag som overhovedet muligt og også at europaudvalgets medlemmer

jeg at udenrigsministeren kan opklare det for mig så jeg måske også forstår det skal jeg forstå det

uden at have fået mandat i europaudvalget og uden at tage det ned i folketingssalen

jævnfør grundlovens § nitten og det er derfor heller ikke ud fra en juridisk forpligtelse i henhold til grundlovens § nitten at vi nu beder om folketingets samtykke

grund af den generelle politiske interesse i den konkrete sag at regeringen har fundet det rigtigst at indhente folketingets samtykke

har fået af udenrigsministeriet men fru pia adelsteen er meget velkommen til

det er klart at vi også tidligere

var inde på i nogle af de store sager der har været om en regeringskonference og andet har været vant til en procedure